anledningen af zenia stampes orlov er der nogen der ønsker ordet

nogen tvivl om at det her forslag vil betyde massiv fattigdom hos nogle mennesker

nemlig flygtninge som i forvejen er meget svært stillet fattigdom

det modsatte af integration fattigdom skubber mennesker ud i isolation enhedslisten har valgt at stille to ændringsforslag og det er på grund af de to forslag jeg går på talerstolen nu i torsdags

posten læse en artikel under overskriften de konservative vil afbøde konsekvenser af regeringens stramning i enhedslisten så vi selvfølgelig helst at de her tre lovforslag vi behandler i dag som

forringer flygtningenes ydelser og som altså vil

skabe voldsomme problemer blev taget helt af bordet

om

og derefter ikke har ret til mere gratis danskundervisning og ikke har råd til at betale for den på grund af den meget lave integrationsydelse

nemlig ikke nok at bestå danskprøve

ikke kommer til at have adgang til

det er ikke meningen at folk skal betale for at få en prøve som vi selv opfordrer dem til at

jeg er helt enig i at det er urimeligt at kræve at flygtninge betaler for at få den undervisning og den danskprøve som er nødvendig for at få den her sprogbonus og jeg er rigtig glad for at herre naser khader

og de konservative tilsyneladende deler den holdning det betyder jo faktisk at der er mulighed for at lave et flertal

som vil skabe mulighed for at alle flygtninge kan få den her sprogbonus som altså kan forbedre flygtningenes økonomiske situation betydeligt hvis flere får en reel mulighed for at få bonussen bliver de lidt mindre fattige

opnå en vellykket integration fordi de bliver bedre til dansk og dermed får bedre adgang til arbejdsmarkedet opmuntret af herre naser khaders udtalelser har enhedslisten stillet to ændringsforslag til

her lovforslag om integrationsydelse det første og det er det mest vidtgående er et ændringsforslag a der indebærer at personer som har bestået danskprøve en gratis kan modtage undervisning på danskuddannelse to og gå op til danskprøve

en mindre vidtgående model

for en sikkerheds skyld altså hvis nu herre naser khader

flygtninge naturligvis ikke skal betale

hvis jeg har misforstået herre naser khader og hans parti derfor ikke kan stemme for forslag a

da naturligvis ud fra at de konservative kan stemme for den lille model

forslag a vil koste fjorten

og hvis vi nøjes med den lille model vil det koste femhundredetusind kroner årligt

nok til at vide at det bestemt ikke er beløb i den størrelsesorden

de offentlige budgetter og man regner med en betydelig større besparelse

som følge af de her samlede lovforslag så jeg håber meget at de konservative stemmer for

når man siger at flygtninge jo kan forbedre deres økonomiske situation ved at bestå sprogprøve to men at vi faktisk giver de fire og tredive til ni og tredive procent af flygtningene som i dag bliver sat ind på niveau en

betale for at gå til danskprøve

at hun så hurtigt kom med to fantastisk gode ændringsforslag som vil afbøde

lovforslag som vi skal stemme om i dag

vil medføre fattigdom og ingen integration og

væk fra landet men den her lillebitte flig håber jeg i det mindste man kan forbedre lovforslaget med vi stemmer naturligvis i alternativet for begge ændringsforslag og i øvrigt imod det samlede forslag eftersom det er så

forslag til en integrationsydelse har vi tidligere argumenteret

at det tværtimod er en eksklusionsydelse fordi man netop ikke lærer sproget man netop ikke får mulighed for at tage undervisning hvis man starter på danskprøve

derfor kommer vi til at stemme for begge

kalder det en integrationsydelse jeg formoder alle er enige om at den bedste integration

lærer sproget og det gør man altså kun hvis man har råd til at gå til undervisning derfor kommer vi til at bakke op om

betale for det det er det vi siger til folk når de er nyankomne nemlig at så får de gratis

og det står vi ved men vi kan ikke stemme for enhedslistens ændringsforslag af to årsager det er

det økonomiske vi skal finde pengene

ikke tale om et akut problem det vi vedtager i dag omfatter dem der kommer til danmark efter den første september i år

sparet en del penge og vi vil så bruge nogle af de

danskundervisning så derfor kan vi ikke stemme for ændringsforslagene men

vi kan forhindre problemet i de her

er en ualmindelig dårlig undskyldning

at stemme for dem ville være

har udtalt til medierne men vi vil i enhedslisten selvfølgelig holde de konservative og ikke mindst herre

nemlig at man fremover vil arbejde for at få gjort overgangen fra danskuddannelse en til danskuddannelse

forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer seks af johanne schmidt nielsen jeg starter afstemningen

forslaget er forkastet hvis

betragter jeg ændringsforslag nummer to fire af udlændinge integrations og boligministeren som

jeg siger at et mere passende ord ville være uintegrationsydelse eller antiintegrationsydelse

betyde at antallet af børn der vokser op i fattigdom kommer til at vokse markant og

de konkrete familier der rammes

et problem for os alle sammen fordi fattigdom spænder ben for integrationen

men man giver de flygtninge så ringe økonomiske vilkår at leve under at kommunerne kommer til at skulle slås med voldsomme sociale problemer det er

fuldstændig urimeligt regeringen har to

hvis nu vi

de her mennesker fattigere så er der færre flygtninge der vil søge hertil

antallet af flygtninge der kom til danmark fulgte antallet af flygtninge der kom til europa i det hele taget

argument nummer to er at lave ydelse vil få mennesker i arbejde først må man

omkring fjorten procent ekstra kom i arbejde

danske samfund som

når der skabes sociale problemer det går ud over os alle sammen derudover

den såkaldte sprogbonus

omgang herre naser khader og de konservative leverede fra talerstolen i dag herre naser khader

fordi de bliver sat ind på det der hedder danskuddannelse en

herre naser khaders udtalelse

at man afskærer de her mange mennesker fra bonussen og derfor havde

ville stemme for at vi sikrede at de der har bestået danskuddannelse en kan komme videre på danskuddannelse to og tage en prøve

at de flygtninge der kommer hertil så hurtigt som overhovedet muligt lærer

det er en pinlig omgang argumentet er

kroner årligt alle der har beskæftiget

misvisende faktisk en form for

falsk markedsføring at kalde det her for en integrationsydelse for resultatet vil unægtelig blive det stik modsatte og det vil få voldsomme konsekvenser for de mennesker det rammer ikke mindst børnene

hvad en lang række andre borgmestre har været ude at sige jeg så herre marcus knuth i deadline på dr2 i går aftes

borgmester sagde meget klart herre marcus knuth vi får kæmpemæssige problemer med integrationen i kommunerne når i nu halverer ydelsen

til påstanden i den ellers temmelig lange debat der var på dr2 i går aftes det er måske for meget forlangt at herre marcus knuth forholder sig til den bornholmske borgmesters ellers helt rimelige spørgsmål

i børsen i mandags her påpeger han at den samlede forskning

peger på at et lavere ydelsesniveau

den lave starthjælp påvirkede ikke antallet af flygtninge der kom til danmark

fattigdommen voksede og at de sociale problemer

for de flygtninge det gik ud over og for det danske samfund i det hele taget

og herre marcus knuth fuldstændig lukker øjnene for den

for at det betød massive sociale problemer

fandtes nul flygtninge i verden

og tage imod flygtninge det er klart at gøre med mennesker som ofte har voldsomme traumer i bagagen

for integrationen og det får konsekvenser for hele det danske samfund

højrefløj i stiller os en fuldstændig umulig opgave

at der derudover er problemer med at danskere

er flere partier i den blå blok som har talt om at ændre på huslejereguleringen det vil betyde at antallet af billige lejeboliger i danmark

hvis det er det dansk folkeparti her siger jeg

meget til at se dansk folkepartis finansiering men vi vil selvfølgelig støtte forslaget

mere end fem og halvfems procent af verdens flygtninge er enten internt fordrevne eller bor i nærområderne der er brug for massiv støtte i nærområderne og derfor er det også så absurd at dansk folkeparti

vi ser gerne for først at det her lovforslag bliver vedtaget det er nogle spændende afstemninger vi har

ser vi gerne at de her regler også kommer til at gælde for dem

til landet og fik en opholdstilladelse under den tidligere regering

bliver ramt af lovforslaget vi ønsker også

er behov for at vi tager yderligere initiativer i forhold til at få indvandringen under kontrol

så betragter vi det her som en god begyndelse

det står til os kun en begyndelse den indvandring også via asylsystemet som vi har set igennem mange år presser vores kultur presser vores økonomi og det er også en diskussion der handler om at

prioritere og udlændingepolitik handler også om at prioritere økonomisk

kommer ind under et lovforslag men her bliver man altså ramt af det og det er lige præcis sagen disse mennesker

vil blive ramt af et lovforslag som overhovedet ikke vil have den virkning som man har til hensigt

kunne man jo for eksempel lade eu overtage flygtninge og asylpolitikken men det vil ingen i denne sal i hvert fald meget få bortset fra alternativet hvis det var eu som stod for asylpolitikken så ville der komme færre flygtninge til danmark og det ville ikke være den umenneskelige politik som man i dag lægger op til at vedtage hvis man gerne ville have flygtningene ud på arbejdsmarkedet kunne man gøre adskillelige

hvornår får vi en praktikplads svaret kom tilbage igen på et senere tidspunkt når de kommer tilbage igen på et senere tidspunkt får de igen at vide at

ville det jo betyde at flygtningene rent faktisk kom derud men i dag er det meget meget vanskeligt for flygtninge at komme ud på arbejdsmarkedet så i stedet for

vælger man altså at gøre dem fattige man vælger at ramme dem med dette lovforslag frontex som man flere gange har gjort opmærksom på siger jo selv

som står på deres hjemmeside kan man overhovedet ikke lægge til grund for

sociale ydelser som flygtninge går efter når de kommer til danmark så på ingen måde vil det betyde at regeringen vil nå sit mål tværtimod

man gøre folk fattige hvad siger så regeringen når alle de høringssvar vi har fået siger at

flygtningene kommer jo ud på arbejdsmarkedet de bliver ikke fattige de får tværtimod arbejde og deres børn skal ikke leve sammen med arbejdsløse forældre så det er også godt for børnene siger man

fattige de får ikke råd til at gå til fodbold de får ikke råd til at gå til børnefødselsdage de kommer ikke med på lejrskole jo jo siger regeringen sandelig gør de så for deres forældre kommer jo ud på arbejdsmarkedet når man så siger

nogen form for dokumentation for hvorfor de rent faktisk kommer ud på arbejdsmarkedet jo en lille flig har man

som siger at man rent faktisk kommer ud på arbejdsmarkedet efter fire år

men der står lige præcis at i de første to år kommer man ikke ud på arbejdsmarkedet tværtimod er der nogle der falder ud af arbejdsmarkedet nemlig kvinderne som har allermest brug for at komme derud siger rockwool fonden men det er altså den eneste argumentation regeringen har for at folk

og den argumentation synes jeg jo ikke er sådan at jeg absolut bliver meget imponeret af den

og når alle vi andre siger at det kommer de ikke så siger regeringen bare at den er uenig derfor giver jeg fru johanne schmidt nielsen fuldstændig ret i at det er en virkelig sørgelig dag

for danmark det er en sørgelig dag for demokratiet

fordi vi har den største grad af lighed i danmark det er noget som virkelig gør et land velstående og nu er vi i

med at gøre dette land ulige og vi skaber ulighed

de allersvageste mennesker som kommer til dette land

ikke at alternativet altså det parti som fru ulla sandbæk repræsenterer i virkeligheden slet ikke kan se noget problem i

flygtninge til danmark end der har gjort tidligere er alternativets politik ikke mere eller mindre den at de bare skal

demokrati fordi de her kan være i sikkerhed

vi har gratis skoler og gratis hospitaler de nævner overhovedet ikke noget om sociale ydelser så har vi jo altså underskrevet nogle fn konventioner som siger at når folk kommer her og søger asyl skal vi behandle deres asylansøgning

ikke komme uden om og vi bestemmer jo ikke selv hvor mange mennesker der kommer og søger asyl så vi mener at de mennesker som har fået tildelt asyl skal have en ordentlig behandling i dette land

de blive rigtig gode samfundsborgere mange af dem kommer med kompetencer som efterspørges

mener at flygtningene kan blive en ressource for dette land og så skal vi i øvrigt

til at sende sit barn til fodboldtræning i

have lidt svært ved at forstå fattigdomsdiskussionen i danmark men lad det

som børnefødselsdage

gave og grænsen har hos os været tyve kroner for noget tid siden blev den så sat op til en halvtredser men det er altså ikke noget der vælter

sociale fripas til at gå til fodbold det andet som ordføreren nævnte var lejrskole min søn kommer hjem fra lejrskole i dag og vi har endnu ikke fået regningen fordi det

internt fordrevne

for at stoppe forfølgelsen af de internt fordrevne

stille fru ulla sandbæk og alternativet det meget

flygtninge mener fru ulla sandbæk

ikke sætte noget tal på det for jeg ved ikke hvor mange der kommer til at drukne i morgen eller hvor mange der ikke kommer ind i grækenland eller ind i makedonien eller hvor de nu ellers prøver

i de seneste fire år med lempelse efter lempelse af

tidligere regering er antallet i danmark

firedoblet mens det i finland

en fortsat stram udlændingepolitik rent faktisk er lykkedes at reducere antallet af asylansøgere på trods af at

sin ægtefælle hertil

det offentlige til last

er der også fordi der ikke har været så mange

leve for dem og deres familie

syv milliarder mennesker

jeg har sagt hvordan vi ønsker de skal være i

indskrænke flygtningebegrebet i forhold til hvordan det er

at påtage sig et internationalt ansvar for at hjælpe flere

i et helt forståeligt ønske

som er voldtægtsforherligende

eller nærmest et krav på det derfor mener vi også at man internationalt set skal hjælpe mere

som fru johanne schmidt nielsens sagde her fra folketingets talerstol

jo allerede i nærområderne spørgsmålet er

nogle man tager herop og hjælper eller om vi vil hjælpe dem tættere på det sted de kommer fra i liberal alliance vil vi det sidste og jeg synes man skal være ærlig og sige at det her lovforslag

dem der kommer bliver integreret hurtigere i

betyder noget for folks villighed til at tage et arbejde og selvfølgelig at de partier vi har lavet det her med

er vi da meget åbne over for at bruge nogle af de samme principper

at sørge for at der ikke er så mange af dem

der vælger danmark men vælger andre lande det synes jeg da godt man kan være ærlig og sige

det er der står til rådighed når de flygter fra islamisk stat

livet står på spil

jeg forslag og andre dele af det straksindgreb som liberal

de sociale medier og jeg kan sagtens huske hvordan det er at have den grimme smag i munden for jeg har også en gang været medlem af det radikale venstre

af det danske arbejdsmarked

mere massivt

asylansøgere som for eksempel tyskland og sverige gør i øjeblikket

der vil foreslå at danmark skal modtage et antal asylansøgere

uenige om at antallet betyder noget

at hjælpe folk der hvor de er og i mindre grad at gøre det her

den gik man så væk fra igen så kom

et ønske om at folk skal integrere sig bedre og hurtigere

og det ønske er der jo også her og så er der selvfølgelig ønsket om at

vi kommer til at få store diskussioner

for at se hvordan vi kan sørge for ikke at gentage fortidens store integrationsproblemer

dansk kontekst men vi mangler stadig den store diskussion

det holder jo ikke op

der er selvfølgelig et loft over hvor mange man kan tage imod i den vestlige verden

det konservative folkeparti

har herre simon emil ammitzbøll ændret holdning til

som en undskyldning for ikke at gøre noget

og liberal alliance

for så at kunne undslå sig et ansvar for at løse de problemer

gøre hvis

med at være utrygt fortsætter med at være borgerkrig eller at de her mennesker fortsætter med at være forfulgte

sige at løsningen er at de skal blive i de her lejre at de skal leve der generation efter generation

have nogle lejre hvor folk

sammen med de andre europæiske lande

måske nok også stadig enige

hvad skal man

vi stadig også kan bevare vores samfund samtidig vi kan hjælpe de mennesker der

en i

præcis samme fælde som fru zenia stampe man tror

sige sexslavekvinde

er undsluppet islamisk stat fra et område

i danmark som vi skal leve op til og det som den her diskussion handler om er så hvilke vilkår

hende når hun kommer hertil

så den her idé om at det skulle handle om en dårlig smag i munden eller at det skulle handle om

ville løse problemerne forstår jeg slet ikke vi skal hjælpe i nærområderne men vi skal også

nogle forfærdelige forhold i syrien

at han ikke ønsker en numerisk grænse for det

det ville være belejligt hvis også andre af højrefløjens ordførere kunne besvare spørgsmålet nemlig hvor den her numeriske grænse skal ligge og hvad man gør når den er overskredet og mennesker

faktisk være endnu mere sikkert at vi

på menneskerettighedsmæssig grund der tror jeg dog kvinden vil foretrække

at få sin sprogbonus der må enhedslisten så gøre op med sig selv hvad der er vigtigst pengene eller rettighederne

integration handler om at byde velkommen i samfundet integration handler om at finde veje og redskaber til at mennesker der ikke tidligere har været en del af det danske samfund bliver det på arbejdsmarkedet i uddannelsesverdenen i fritiden integration handler om at give mennesker mulighed for at bidrage med alt det de kan fordi vi stiller krav om at alle der kan skal bidrage til det danske samfund og fordi vi forventer at alle gerne vil integration handler om at vi anser hinanden for ligeværdige mennesker uanset hvor vi kommer fra men den her ydelse er det stik modsatte den her ydelse er en marginaliseringsydelse

de kan ikke finde egnede boliger som flygtninge har råd til at bo i hvad bliver løsningen så barakker isolation fra andre mennesker

få tilknytning til samfundslivet

senere hen det burde vi have lært

mennesker der bliver tilbudt asyl i danmark er flygtet fra en krig ikke til en ydelse

ærgerlig over at regeringen med det her lovforslag

at marginalisere og isolere flygtninge i det danske samfund

der er blevet talt om indvandring adskillige gange dansk folkepartis ordfører brugte ordet men flygtninge indvandrer ikke til danmark de flygter fra deres land

radikale venstre stemmer selvfølgelig imod

man kalder det en integrationsydelse men jeg vil prøve at forklare hvorfor det har den fuldstændig modsatte effekt

det her forslag skabe øget fattigdom jeg har tænkt sådan

kommer til landet nødt til at fravælge foreninger flyverdragter og fødselsdage og jeg ved godt at det allerede har været diskuteret i salen og jeg hørte også godt

kan være så fattig at man ikke har råd til noget så basalt så langt kan fantasien ikke række men det er jo det der er tilfældet sådan har det jo været tidligere det fik mig til at tænke på et suspekt citat hvor de synger det er et samfundslag der i jeres verden ikke eksisterer men det gør det og det kommer til at skabe øget fattigdom og det tror jeg ikke på er godt for danmark og det tror jeg ikke på er godt for integrationen i danmark så er der det her med boliger vi har hørt adskillige borgmestre vi har hørt adskillige kommuner også kommuner hvor der er borgerlige borgmestre sige

man halvere flygtninges ydelser og det betyder at de ikke kan betale den samme husleje for boliger jeg spurgte integrationsministeren i et samråd om om ministeren

det var ministeren imod men jeg

at man lige pludselig ser de steder hvor der allerede er udfordringer med integrationen blive fyldt op af mennesker som vi burde hjælpe ind i det danske samfund gavner det integrationen det tror jeg ikke så er der sproget for sf er det helt afgørende at når man kommer til danmark

lærer man det danske sprog men for rigtig mange af dem der kommer til landet starter man på sprogprøve et man får ikke mulighed medmindre man betaler selv

af en ydelse der er blevet halveret for at tage sprogprøve to og de kurser der ligesom hører til

har man også hørt argumentet om at de her mennesker skulle

kan man komme ud at arbejde hvis man ikke kan det danske sprog

ude i virkeligheden hvor virksomhedsejere har brug for folk der ligesom kender lidt til den danske kultur og kender lidt til det danske sprog har jeg rigtig svært ved at se det her ske

men det er svært fordi de er ikke klar til at komme ud så det synes vi også skader integrationen

kort opsummering vi stemmer imod for

det her skader integrationen i danmark vi stemmer imod for det her skaber øget fattigdom

har sagt det før og det er stadig et tilbud til integrationsministeren

hvordan vi kan hjælpe kommunerne med at stille boliger

hvordan vi kan sikre en god danskundervisning og en sprogindsats og hvordan vi kan sørge for at de her mennesker får mulighed

et løfte som vi gav i valgkampen

tager vi første skridt til at bringe udlændingepolitikken tilbage på sporet

det gør vi efter næsten fire år med lempelse på lempelse på lempelse nu bliver der strammet op man kan jo have forskellige politiske holdninger til regeringens foreslåede løsninger på de udfordringer vi står over for

det har vi også kunnet høre i debatten i dag på samrådet se i de spørgsmål der blevet stillet og under første behandling

men udfordringerne

blind for så spørgsmålet er om man ønsker

er svaret ikke svært der er behov for handling her og nu hvis vi skal kunne følge med

bremse op for den massive tilgang af asylansøgere vi ser til danmark og vi nødt til at sikre at der er et stærkere økonomisk incitament for flygtninge og andre

vil gøre det mindre attraktivt for menneskesmuglere netop at vælge danmark og jeg er sikker

at integrationsydelsen vil bringe flere i arbejde

så er det altså også efter min opfattelse både rimeligt

optjeningsprincip

man skal have opholdt sig i danmark i en vis periode inden man kan modtage den højeste bistandsydelse fra det offentlige

det er den rigtige vej i forhold til det vi ønsker et danmark for dem der kan og et danmark for dem der vil jeg er ikke blind for at lovforslaget har givet anledning til

høringssvar og jo også kritik her i salen vi kan være uenige politisk

i store træk fører ydelserne tilbage til det niveau der var gældende fra to tusind og to til to tusind og tolv og jeg synes også når man hører debatten både her i dag

bagud i tiden det er nøjagtig de samme argumenter vi hører igen faktum er også at vi tilbyder

de samme forhold som tidligere hvad angår integrationsprogram danskundervisning skolegang for børnene og uddannelse jobmuligheder for de voksne og selvfølgelig også lægehjælp til de syge så vi kan sagtens være vores indsats

vi nu reducerer ydelserne

og med vedtagelsen af det her lovforslag tager vi et godt skridt i den rigtige retning

jeg bare lige anfægte en enkelt bemærkning der faldt fra fru ulla sandbæk fordi på et tidspunkt siger fru ulla sandbæk at hun synes det er en sørgelig dag for demokratiet

meget meget svært ved at forstå jeg har meget meget svært ved at forstå hvordan det kan være en sørgelig dag for demokratiet at en nyvalgt regering indfrier et løfte de gav i valgkampen det synes jeg faktisk er lige det modsatte og jeg synes også at det er meget meget svært at argumentere for at det er en sørgelig dag for demokratiet når der er et flertal for et lovforslag som ingen jo

går ud fra at dansk demokrati er blevet sådan at man går til valg på ét

omkring fire og tredive til ni og tredive procent af flygtningene ikke vil have adgang til

derfor var jeg så glad da herre naser khader i jyllands posten fuldstændig klokkeklart meldte ud at det da heller ikke kunne være rimeligt og jeg havde da forventet at herre naser khader stemte for enhedslistens ændringsforslag i dag det gjorde de konservative så ikke

ville tage enhedslistens forslag med i forhandlinger med regeringen derfor vil jeg gerne høre hvordan regeringen forholder sig til de her to ændringsforslag

fru johanne schmidt nielsen og enhedslistens

må man jo altså også betragte det som værende det faktum som det

det løfte

deltager i den danske hverdag det er for mig at se en form for fattigdom

rolig sige at sigtet med det her lovforslag jo præcis

at få flere ud på arbejdsmarkedet og det håber jeg også er en ambition som det radikale venstre støtter men når man hører debatten i dag og når man hører det radikale venstre

om hvad målet og sigtet for det radikale venstre egentlig er men jeg kan sige helt klart at for regeringens og for mit vedkommende er målet at flere skal deltage i den ganske almindelige danske hverdag og det mener jeg at integrationsydelsen inklusive den sprogbonus der ligger

op for den asyltilstrømning vi ser til danmark og så skal vi sørge for at flere kommer ud på arbejdsmarkedet der mener jeg at med det lovforslag vi nu tredjebehandler og forhåbentlig vedtager lige om lidt

fattigdomsgrænse vi betragter

komme ud på arbejdsmarkedet at komme til at deltage i det omkringliggende samfund at blive en del af danmark

at det radikale venstre for

på den samme bane som vi gør på det her område men det gør det radikale venstre ikke og det gør det radikale venstre ikke fordi vi er politisk

det synes jeg er rimelig klart

det er det vi har debatteret igennem lang tid efterhånden jeg

danmark til at deltage på arbejdsmarkedet

sket ved at lempe planloven vi har

stemt for den tidligere regerings forslag

sammen i lejligheder netop for

placere de flygtninge der kommer dertil og det har vi jo gjort fordi vi kunne se at

kommunernes udfordringer var enormt store og det er de stadig væk fordi der er en alt for stor tilstrømning af asylansøgere til danmark så nej jeg mener ikke at det er godt at klumpe flygtninge sammen men man må også bare erkende virkeligheden og virkeligheden er at der er så stor en tilstrømning til danmark i øjeblikket af asylansøgere

kommunerne er på hælene kommunerne har store problemer med at huse de mange flygtninge der er kommet til danmark og derfor

må man i en periode tage nogle alternative muligheder i brug

vi se at mange kommuner jo har kastet sig

men i øjeblikket har kommunerne det vældig svært med netop at få huset de flygtninge der kommer så synes jeg alligevel også lige

det er vigtigt at bemærke at da vi havde starthjælpen kunne man godt huse

starthjælpen og integrationsydelsen ligger på samme niveau dog med den tilføjelse at

set at opgaven burde være være til at løse om end det er svært

imod stemte halvtreds lovforslaget

grund til at have ordningen

om at det var et redskab som var rigtigt at have mens krisen kradsede hårdest og der var behov for at fremrykke beskæftigelse men nu hvor det faktisk går fremad i økonomien

med beskæftigelsen heldigvis og også i byggeriet

lidt aparte samråd undervejs i

udvalgsbehandlingen hvor det jo faktisk viste sig at det ikke var muligt for skatteministeren at svare på hvor mange arbejdspladser

udboret via nogle skriftlige spørgsmål jeg har stillet at det altså ville være seks hundrede arbejdspladser i

i to tusind og seksten til sytten det bestyrker

det er en meget dyr måde at skabe arbejdspladser på og ministeren må selv vedstå at

det her redskab men der er så også grund til når vi nu er nået frem til at regeringen faktisk selv erkender at det er det her niveau det er på at vi får

lidt frem i lyset hvordan det egentlig var at regeringen

før valget for det er jo

mange gange af venstre blevet sagt at det her med dansk byggeris tal på fem tusind alene er noget hvor man har henvist til dansk byggeri det var ikke venstre selv

venstre har sagt til danskerne at der ville komme fem tusind arbejdspladser som følge af boligjobordningen og man har kritiseret den tidligere regering for da

skulle udfases at det ville koste fem tusind arbejdspladser ikke noget med henvisninger til dansk byggeri men efter venstrefolkenes egen mening man kan finde et citat frem fra lars løkke rasmussen under charmeture rundtomkring i landet

i kolding vejen og esbjerg hvor

at boligjobordningen har skabt over fem tusind arbejdspladser rundtomkring i landet og

af arbejdspladser i byggebranchen

rigtigt hvad venstre gik og sagde dengang altså man har lovet danskerne at der ville være fem tusind arbejdspladser her man har skældt den tidligere regering ud for at ville fjerne fem tusind arbejdspladser og må i dag indrømme at der er seks hundrede arbejdspladser næste år og man må indrømme at det

er forkert hvad man har sagt til danskerne det var ikke korrekt at det ville koste fem tusind job

sådan en politisk argumentation som skatteministeren henviste til

stor i slaget når man har argumenteret for sine synspunkter

i det bedste lys bliver ved med at fremhæve nogle tal ikke blot med henvisning til dansk byggeri men også med sig selv som afsender

fordrejet

man har lovet dem noget der simpelt hen ikke stemmer og værst af alt

finansministeriet sagde noget andet men alligevel har

gået rundt til danskerne på kolding og vejenkanten og andre steder

eksempel frem fra skatteministeren selv

der siger skatteministeren ham der nu er det at vi risikerer med stor sandsynlighed at miste de henved fem tusind stillinger som ordningen der også kendes som håndværkerfradraget har skabt siden vi indførte den

om dansk byggeri karsten lauritzen folketingsmedlem østergade hjørring skriver fem tusind arbejdspladser

må altså nu som skatteminister komme krybende og lægge sig ned og sige det passede man har ikke fortalt sandheden til borgerne og man bruger nu over en milliard kroner på et lovforslag en ordning som man selv må må sige giver seks hundrede arbejdspladser det er manipulation det er bevidst fordrejende og en overdrivelse af hvad der var jeg har forståelse for hvis man har det politiske synspunkt at man skal genindføre ordningen men man må være ærlig om hvad den faktisk betyder og burde også have været ærlig i den politiske diskussion før valget

tallene for arbejdspladser her var nogle helt andre end dem man altså selv gik og og sagde dengang jeg håber at skatteministeren vil betræde talerstolen

og stå ved at det altså ikke var korrekt hvad han selv sagde

statsministeren sagde om at man ville miste fem tusind arbejdspladser ved at den daværende regering udfasede boligjobordningen

at det var en ordning der var rigtig under den værste krisetid men at det ikke længere er den rigtige måde

milliard kroner på den kan bruges bedre på sygehuse daginstitutioner skal man endelig lette skatten på måder der kommer alle danskere til gode lavtlønnede danskere

betale sig at arbejde hvis man lettede skatten

langt foretrække at prioritere midlerne sådan end på en ordning der giver ganske få arbejdspladser til

men hvor man altså regner på en måde hvor det ikke lige kan

det så medfører giver det var derfor man lavede den lettelse dengang en lettelse som fru

og meget fokuseret på det her med hvad tingene koster

så vidt jeg ved ikke har

det her forslag så igen vil jeg bare sige på vegne af sf og

omstilling og det indebærer også energirenoveringer af huse

gerne vil have det til at handle om noget andet eftersom man nu stemmer for at bruge penge der kunne være gået til forskellige velfærdsforbedringer på en boligjobordning der giver ganske få arbejdspladser og som næste år med den ændring man laver af den vil give endnu færre arbejdspladser

millionbeløb på

af hensyn til nogle grønne omstillingsting var der mange meget mere effektive måder at gøre det på og så ville man ikke samtidig

jeg synes det er vigtigt i den forstand at vi har med en ordning at gøre som

hvor det er sådan at det blandt de tre millioner danskere med de laveste indkomster

mens det blandt de ethundredetusind rigeste danskere er fire ud tiende

var indrettet sådan at det var mindre end tredive procent af fradraget der

er det man bliver nødt til at spørge og det blev skatteministeren spurgt om ved andenbehandlingen men

en ordning men jeg synes også det er relevant

for sf tager ordet at man ligesom forklarer hvad det fornuftige

i det her er set fra et rødt grønt synspunkt

til alternativet alternativet opererer jo med det jeg hørt mange gange i valgkampen en økonomisk bundlinje en social bundlinje og en grøn bundlinje men

det for en økonomisk bundlinje der giver mening hvis man kun kan skabe lige omkring seks hundrede jobs for over en milliard kr

det for en social bundlinje

ordning der kommer de rigeste til gode finansieret af os alle sammen altså også de fattigste over skattebilletten

er det for en grøn bundlinje vi har med at gøre når det var mindre end tredive procent af fradraget der gik til energiforbedringer i 2014 jeg tror

fradrag den her boligjobordning aldrig var blevet til noget i år

med hans allervigtigste valgløfte

det er også fuldstændig uklart hvad det er der kommer til at ske i to tusind og seksten hvad er det for en ordning vi kommer til at se en grøn ordning men på hvilken måde vi håber da på at det bliver en grøn ordning

også relevant i den sammenhæng at se på hvordan den bliver finansieret hvor skal pengene komme fra hvem skal betale skal det være ved stigninger i selskabsskatten

ved stigninger i topskatten det bliver det nok ikke jeg kunne komme

forringelser af ulandsbistanden

pengene kan blive tilvejebragt for at finansiere det her

ordførerne for alternativet og sf kunne

for os andre hvorfor det er så

i relation til syriske flygtninge eller flygtninge generelt der fyldte rigtig meget selv om ordføreren ikke sad

jeg sikker på at han fulgte den debat meget nøje

var der jo finanslovsforhandlinger og vi var blandt andet også enhedslistens ordfører og jeg

jeg bare om enhedslisten på det tidspunkt havde en dårlig smag i munden over at man på den ene side jo

aftale om et eller andet hvor man vil bruge penge på noget så plejer man i samme omgang at diskutere hvor pengene skal komme fra eller hvordan tingene skal finansieres

er jo det særlige ved den her aftale at man har sagt at man gerne vil et eller andet med noget grønt i to tusind og seksten

vi ved endnu ikke præcis hvad det er og hvordan det kommer til at se ud og man har i den sammenhæng overhovedet ikke haft nogen diskussioner eller aftalt

pengene skal komme fra i enhedslisten har vi det sådan at vi går ind for forbedringer men i den sammenhæng er det også vigtigt at se på hvordan de forbedringer så skal finansieres

komme fra en finansiering vi er uenige i så kan vi

må man sige så hvis man blander det så meget sammen som jeg synes ordføreren gør det her i

nogle penge på at sikre grøn omstilling så må man

ikke fordi der er én stor kasse og der er ting som man aldrig vil

når man kigger tilbage på hvordan ordningen er forløbet i seksten men ordningen er i forbindelse med finansloven for seksten finansieret ved at tage midlerne fra ulandsbistanden ville enhedslisten i den forbindelse kunne gå ind for en sådan aftale selv om vi er meget glade for at pengene bliver brugt til energiforbedringer svaret på det spørgsmål er nej for vi vil ikke tage pengene fra verdens fattigste til at finansiere de her energiforbedringer i

den nu siddende statsminister og hans partifæller

man får ud af det altså man førte en valgkamp hvor man sagde at

og så kan man så konstatere at det er penge ud ad vinduet

sagde skatteministeren også på samrådet at man kunne have fået flere jobs

faktisk vælger at spilde skatteborgernes penge man får en meget lille effekt

men selv om man altså spilder skatteborgernes penge

engang i stand til at ville forsvare det her i folketingssalen selv om vi nu skal stemme om det

det blev indrømmet på samrådet at man kunne have fået flere jobs for færre penge det mente skatteministeren var den rigtige vej at gå så vil jeg bare gerne høre

at man ville få fem tusind arbejdspladser ud af det når man godt vidste at det ikke var rigtigt

og man godt kendte tallene allerede

man synes at vi har brug for en ordning som koster en

når vi kunne bruge pengene meget bedre til at skabe

her fordi socialdemokraterne har bakket op om at man skal fordoble indsatsen to milliard

meget gerne blive ved med at diskutere hvordan vi kan spare energi og hvordan vi kan sikre grøn omstilling det har bare ikke noget at gøre med det her hvor venstre løb rundt i valgkampen og fortalte folk at de gjorde det her for at skabe arbejdspladser og så indførte man det inden man havde regnet på hvor mange arbejdspladser og nu har vi så fundet ud af at det er seks hundrede arbejdspladser og ikke fem tusind så

at man skylder en forklaring på hvor man er endt henne og hvorfor man har gjort det alligevel når man selv må indrømme at man kunne

er til jobskabelse og så videre der har man haft fokus på de goder der har været ved den

det er så bare vil socialdemokraterne nu også

den energispareindsats vi laver med mange af de samme opgaver som

man mener at succeskriteriet er at skabe arbejdspladser når man så finder ud af at

hvordan vi gerne vil lave energiforbedringer og effektiviseringer

jo fordi det er det vi går efter og ikke arbejdspladser som skatteministeren og hans statsminister og andre sagde i valgkampen at man ville skabe med boligjobordningen

at man ville få mellem tusind og fem hundrede alligevel valgte man at sige til danskerne det her giver fem tusind arbejdspladser og fru louise schack elholm må jo gerne fortælle at der også andre fordele ved det men når man rejser rundt med et tal

så viser sig at det giver seks hundrede og at det koster en

bare det er en lemfældig omgang med skatteborgernes penge og hvis man siger at

så skal man jo bare stille sig herop og

meget langstrakt diskussion om den ene eller anden beregning

at regeringens udspil fjerner fem tusind arbejdspladser

godt forsvare her i salen at man har stukket

ordføreren

klare

lige så meget som de foregående som har handlet om mennesker og

leve af når de flygter fra krig

alternativet har lavet en aftale med lars

tror at han ville være gået af som statsminister selvfølgelig

det kommer til at kurere arbejdsløshed

så er det heller ikke værre altså at det her skal blive den ultimative debat det synes jeg simpelt hen er for dårligt vi

fuldstændig rigtigt at den ordning var fornuftig

bare af den opfattelse at vi synes de ressourcer kunne

bedre andre steder

er det

har sagt ja til noget der ikke er sfs kop te for at få noget andet og mit andet spørgsmål er så

måske kan ordføreren løfte sløret for hvad det grønne indhold vil være i aftalen i to tusind og seksten og hvor finansieringen til dette eventuelle grønne indhold

sammen med alternativet for nærmere at fastlægge hvad de her grønne løsninger det skal være klokkeklart der skal ikke være noget mudder det skal være løsninger

energirenoveringer miljøtiltag og klimatiltag det er det vi bliver indkaldt

de forskellige partier der

formentlig sige som de plejer nemlig at det er ulandshjælpen eller

og sf og alternativet vil formentlig sige noget om en transaktionsskat eller lignende

jeg mig ikke

begejstrede for at finansiere en grøn boligjobordning

de partier som har aftalt at de rigtig gerne vil

så indgået en aftale som har en række forudsætninger den forudsætter jo at der bliver lavet en finanslov for det kommende år den forudsætter at man blandt parterne kan blive enige om en finansiering det er i meget høj grad nogle

set godt forstå hvad der er sket der har lige været et valg sf

har fået et mindre godt resultat men bliver inviteret til forhandlinger og tænker her kan vi rigtig spille

parlamentarisk sagen er bare den at det jo er kommet frem siden at hele den her boligjobordning jo er serveret til vælgerne på et forkert grundlag skatteministeren var

da han sagde det her handler ikke så meget om jobeffekten det handler om at vi har givet nogle valgløfter og dem bliver vi nødt til at indfri

er blevet spændt for en vogn med nogle løse løfter som måske bliver til noget

investeret langt klogere

er noget jeg synes er pinligt i hele den her sag så

forventer sf så at finde finansieringen

fra ulandsbistanden vil man acceptere at den bliver taget fra et råderum som have været brugt til velfærd eller vil man pege

i form af skatter tror man at det på nogen måde har gang på jorden altså hvordan forestiller partierne bag den her aftale sig

de skal få enderne til at mødes når de skal finde finansieringen til den her ordning som jeg oven i købet kan se

egentlig at partierne herinde er er mere interesseret i deres egen politik end at jeg bliver ved men jeg skal gerne sende en

de ting sammen også selv om

ordføreren ikke er enig i hvad nogle af pengene skal bruges til men vi har rigtig mange gode forslag det skal ordføreren ikke

den gamle ordning som jo så er en del af kompromiset

med spredehagl man kunne man kunne bygge en jacuzzi hvis det var det man ville det synes vi ikke var pengene værd

de første der sagde det og det var også en debat her i salen om boligjobordningen

at lave en grøn boligjobordning så det er længe siden vi har sagt det her det kan ikke komme som

man så har fået det på det rene altså at det vidste man simpelt hen ikke

jeg godt som spørgsmål nummer to have at

man så også er med på at det altså ikke giver de to tusind arbejdspladser

selv har sagt at det ville give og

at næste år ville beskæftigelseseffekten være endnu mindre

man med åbne øjne gik ind og sagde ja til noget hvor jobeffekten bliver endnu mindre næste år og er meget langt fra de to tusind

jesper petersen sagde at nu hjalp vi statsministeren med at indfri et løfte

af skattelettelserne det kunne være en skat på finansielle transaktioner eller en afgift på forurening

for sf en forventning om at det er noget man kan opnå enighed med

og hvis man ikke kan det er sf så klar til at

femten så er det ikke sværere det er det vi behandler i dag men jeg ville jo stå og være for det lovforslag hvis det ikke var fordi det var en del af en samlet pakke nemlig den grønne boligjobordning

med de andre partier og definere

den her grønne boligjobordning

finde en finansiering som man kan opnå enighed med venstre om for eksempel at

udviklingsbistanden eller ved at tage af det råderum som ellers skulle bruges på velfærd altså arbejder man med den mulighed

én finansieringskilde som man kunne forestille sig kunne bruges og enighed med venstre og

var cirka hvad selskabsskattelettelsen i to tusind og tolv gav

præsentere mig for nogen tal for hvad den har givet

dele af landet hvor det halter

ellers havde vi ikke lavet den her aftale

finde enighed med med venstre men sådan er

man sidder i et forhandlingsrum

som venstre også vil være med til men det er klart at sf

skal vi nærmere definere hvad de her grønne

have et mere lækkert badeværelse egentlig ikke rigtig har nogen

miljømæssigt eller klimamæssigt

kan komme ind under ordningen det vil vi selvfølgelig ikke

socialdemokratiet begynder at få egne medlemmer til at stille spørgsmål til

står på talerstolen

som andre partier kan

helt i orden og jeg svarer meget meget gerne på spørgsmål men jeg bliver også nødt til at udbede mig en lillebitte smule mere seriøsitet

lidt højere debatniveau end det jeg synes bliver lagt for dagen

partier der kritiserer boligjobordningen her fra folketingets talerstol

enhedslisten har en helt anden politik end regeringen end mit parti

man skaber vækst og beskæftigelse man vil gerne ansætte folk i den offentlige sektor der bare skal vokse sig større og større

det er vi grundlæggende ikke enige i men det er dog et synspunkt

set godt kvittere for vi er ikke enige

heller i denne sag men jeg må dog rette

på folketingets talerstol for at kritisere en ordning som de for få år siden var meget begejstrede for

man sagde skabte jobs en ordning som man sagde skabte vækst og beskæftigelse

hvor væksten er udfordret så skiftede socialdemokratiet pludselig holdning så

i venstre i valgkampen

det er en god ordning af en række årsager den skaber job og beskæftigelse

blandt små håndværksmestre også i de områder

man skal bare åbne en avis tænde for en tv avis

meldte ud at vi havde lavet en aftale om at genindføre boligjobordningen

sagde det her betyder at jeg kan ansætte flere lærlinge det her betyder at jeg kan ansætte flere folk så boligjobordningen skaber vækst og beskæftigelse

de større byer det er en prioritet for den her regering det er tilsyneladende ikke en prioritet

sådan jo altid det er jo en grundpræmis i politik at man har nogle vælge

at hvis socialdemokratiets politik fremadrettet bliver

være med til de ting der skaber den maksimale beskæftigelseseffekt

hvis det var beskæftigelseshensynet der alene skulle være det styrende hensyn for

at netop socialdemokratiet kritiserer regeringen

og jeg minder om at den tidligere regering

og tolv den ændring reducerer arbejdsudbuddet med fem hundrede til

mens de aftalte skatte og afgiftsændringer der indgik i aftalen om finansloven for to tusind og tolv

skønnes at reducere arbejdsudbuddet med cirka to tusind tusind personer i to tusind og tyve

en tilbagerulning af den gensidige forsørgerpligt for

en del af tingene var vi i venstre imod

grundlæggende er forkert regeringens baggrund for at genindføre boligjobordningen er at den skaber jobs den mindsker sort arbejde den giver en hjælpende hånd

bruge sammen med med børnene det er altså ikke det eneste hensyn der ligger bag den her regerings politik hvad der giver den maksimale beskæftigelsesmæssige

effekt der er også en lang række andre ting og det

man kigger på at en halv million danskere har benyttet sig af den her ordning

hen ikke at man kan være bekendt at sige som der var en socialdemokrat der gjorde her fra folketingets talerstol at

får en hjælpende hånd i deres hverdag de får et fradrag som de ellers ikke ville have fået det hjælper dem det er ikke penge ud

være man kommer til

der ikke er blevet efterladt en bugnende statskasse ovre i finansministeriet

danskere bruger boligjobordningen og er glade for den den er fornuftig ud fra en lang række

være gode grunde til at man som parti ønsker at se på grundskylden det forstår jeg at liberal

har i venstre valgt boligjobordningen håndværkerfradraget fordi vi synes det er en god ordning som rigtig mange danskere benytter sig af og som jo altså skaber jobs også

tal ser jeg

beregninger dansk byggeri har det er nogle beregninger dansk byggeri står på mål for og derfor også helt i orden

at

vil være med til at gøre ordningen grønnere til forhandling her i

det er

opgaven moden og og standse konjunkturpolitiske tiltag når der ikke længere er behov for dem også selv om de er populære det i hvert fald vores

så kan pengene bruges bedre hele argumentationen for hvorfor man har en boligjobordning handlede jo om arbejdspladser

det er den samme argumentation som venstre

har det handlet om at skabe arbejdspladser og nu hvor man må erkende

meget lille effekt på sort arbejde og

selv medgive at det er meget få arbejdspladser den giver til et ret stort beløb

til jeg behov for at replicere efter de ting skatteministeren sagde

altså ikke var henvisninger til dansk byggeri de citater vi har læst op er altså noget

bare bede skatteministeren medgive at det

står bag den nye aftale om en ny og

andet her i folketinget

bare til os andre her der skulle kunne regne ud hvilke organisationer der

det passede ikke man fordrejede

bare bekræfte at tallet er seks hundrede det korrekt at skatteministeren har oplyst at det er seks hundrede der er tallet og ikke fem tusind for hvad

det vil have af jobeffekt

skabt nogle et andet sted der har det bare været vigtigt for os i regeringen og i venstre at de jobs som bliver skabt særlig i de tyndtbefolkede områder som følge af boligjobordningen håndværkerfradraget

skatteministeren gav også på det samråd meget klart udtryk for at

set ikke nogle tal regeringen på den måde skulle stå på mål for nu står skatteministeren så og siger at han forstår at dansk byggeri stadig væk står fast på det tal og henviser til det som om det er et sagligt grundlag

ikke bekræfte

samrådet nemlig at den her ordning selvfølgelig har en meget mindre effekt ved højkonjunktur end

fordrejning man forsøger at lave her i salen ikke er korrekt og

økonomiske politik er at gøre det der øger arbejdsudbuddet mest og det må jo bare glæde særlig liberal alliance rigtig meget for

det er ikke vores primære ønske i venstre

har en effekt i en højkonjunktur

den er populær er det et sagligt

tilfældet for det gør jo at deres hverdag kan blive noget lettere og det er altså ikke penge ud ad vinduet

vi er gået fra fem tusind til seks hundrede jobs alt hvad jeg har kunnet læse mig frem til og jeg har virkelig forsøgt at læse i alverdens rapporter om hvad effekten formindskelsen af det sorte arbejde har været

er temmelig marginal mindre end jeg faktisk selv troede den ville være og så er et af ministerens kronargumenter at femhundredetusind danskere er glade for at få kastet penge efter sig ja selvfølgelig er de da det jeg anfægter egentlig ikke ministerens intentioner men den metode som det her forslag er udtryk for

særlig imponerende nu kender jeg ikke vores forretningsorden i detaljer men jeg vil egentlig opfordre jer til at trække forslaget jeg synes ikke det er særlig imponerende

er nogle andre partier der har valgt at sige at de søger noget indflydelse

jeg kan fortælle herre mattias tesfaye at vi

planer om at trække forslaget tværtimod vil vi forhandle en ny forbedret grønnere boligjobordning og fremsætte den i folketingssalen og der håber vi da og jeg håber personligt at

herre mattias tesfaye følger med i lovbehandlingen

vel noget i retning af at ja det er en ineffektiv ordning den skaber ikke særlig mange jobs men vi er kommet til at love det i en valgkamp så derfor

som

selskabsskattelettelsen eller at man indførte en

man kunne indføre en afgift på forurening eller en anden form for grøn afgift kunne det være nogle af de forslag man kunne

sikker på at når den kreds af partier der har

at aftale boligjobordningen mødes med henblik på at gøre den grønnere så finder vi en måde at gøre ordningen bedre

jeg sikker på at man i finansministeriet finder

eller om virkeligheden måske ikke nærmere er den at sf og alternativet ikke har lovning på så meget mere end et møde med statsministeren og

ønske fra nogle af de partiers side som lægger stemmer til

gerne drøfte med enhedslisten hvordan enhedslisten kan lægge stemmer til

regeringens politik og det tror jeg skal gøre i næste uge når jeg skal mødes med enhedslistens skatteordfører herre rune lund og jeg ser frem til det

end det her lovforslag gør

det her lovforslag ved at sænke registreringsafgiften det var sikkert også noget man kunne finde flertal for jeg er sikker på at dansk folkeparti også gerne med til at at sænke registreringsafgiften og frem for alt

branche hvilket forvrider økonomien

mere liberalt at sænke

i forhandling med de partier der står bag den nye og mere grønne boligjobordning at forbedre de forskellige effekter

bliver lidt billigere i de efterfølgende overslagsår

man gør med den her ordning man kunne have øget beskæftigelsen mere og

end at give erhvervsstøtte til en bestemt branche

pengene på grundskylden som herre ole birk olesen foreslog så havde man ikke opnået de samme effekter og man havde sikkert ikke

opnået nogen nævneværdig forbedring af arbejdsudbuddet sådan er det jo i sidste ende er det jo politiske prioriteringer boligjobordningen har været en succes

derfor ønsker vi i regeringen at prioritere at

den skal fortsætte og vi er glade for at der er et bredt flertal i folketinget